ophørte fra nævnte dato at regne fra statsministeren har jeg modtaget brev om at det efter statsministerens indstilling ved kongelig resolution af femogtyvende august to tusind og sytten blev bestemt at ressortansvaret for it drift vedrørende syddansk musikkonservatorium overføres fra kulturministeren til ministeren for offentlig innovation meddelelsen vil fremgå af folketingstidendedk

at den har udpeget medlem af folketinget anni matthiesen som medlem af sydslesvigudvalget fra den første september to tusind og sytten og for den resterende del af indeværende

til bare at lade det passere uden kommentering her ved andenbehandlingen baggrunden for regeringens lovforslag er jo at solceller falder meget hurtigt i pris

selvsagt en positiv udvikling som betyder at solceller kan spille en stadig større rolle i fremtidens energisystem så meget desto mere ærgerligt finder vi det at regeringen med dette lovforslag endnu en gang skaber usikkerhed på markedet for solceller lovforslagets indgreb rammer nemlig solcellebranchen

med kort varsel og i realiteten med tilbagevirkende kraft det er urimeligt og derfor kan socialdemokratiet ikke støtte det her lovforslag omkring lejerne i de almene boliger

sige at det er dybt kritisabelt at de ikke fremover som det ellers var politisk aftalt kan tage del i den grønne omstilling og sætte solceller på taget på linje med eksempelvis parcelhusejerne ligeledes

dybt kritisabelt at indgrebet vil betyde at rigtig mange butikker og lignende vil få forringet deres solcelleinvestering selv om den er foretaget for længe siden og under andre forudsætninger regeringens fremfærd er ganske enkelt ikke rimelig og de ustabile rammevilkår regeringen skaber fører til større usikkerhed omkring investeringerne i vedvarende energi hvilket igen gør omstillingen dyrere socialdemokratiet står ikke alene med sin kritik af høringssvarene fra både første og anden høring

kritikken går hovedsagelig på tre punkter for det første kritik af at indgrebet har tilbagevirkende kraft det skaber en stor usikkerhed for både eksisterende ejere af solceller og for fremtidige potentielle ejere det er simpelt hen dårlig lovskik for det andet kritik af at regeringen gennemfører endnu en hovsaløsning flere organisationer kritiserer regeringen for deres stop and go tilgang til solcellemarkedet og understreger behovet for en langsigtet plan

for det tredje kritik af de uheldige konsekvenser for almene boligforeninger indgrebet vil i betydeligt omfang have konsekvenser for almene etageejendomme og det anser socialdemokratiet for stærkt kritisabelt kritikken falder hårdt fra bl danmarks almene boliger men det er måske især værd at bemærke at der ligeledes er udtrykt tydelig kritik fra dansk byggeri landbrug fødevarer og dansk erhverv regeringen har ikke mange støtter her regeringen hævder at udviklingen på solcelleområdet nødvendiggør ændringer man foreslår et hasteindgreb der desværre ikke for alvor løser problemerne

have fremlagt afgifts og tilskudsanalysen og på den baggrund have indbudt til forhandlinger om en hensigtsmæssig indretning af afgiftssystemet og den fremtidige udvikling på solcelleområdet den diskussion indgår vi naturligvis rigtig gerne i jeg skal hilse fra radikale venstre og sige at de støtter socialdemokratiets kritik og til sidst vil jeg bare nævne at socialdemokratiet ønsker at fremme ikke hæmme grøn energi

det ene indgreb efter det andet det er utilfredsstillende og det skal der rettes op på så vi får en mere langsigtet løsning men det der undrer mig er at socialdemokratiet denne gang

men tværtimod vil lade tingene fortsætte med at løbe løbsk tidligere har det jo været sådan at socialdemokratiet har støttet alle de indgreb der har været ud fra den begrundelse husker jeg at det var ansvarligt økonomisk at man greb ind fordi tingene var

der var skabt et hul i statskassen hvordan kan det være at man så har skiftet mening nu og ikke vil gribe ind

der betyder at folk der har investeret i god tro nu får en over næsen

og få lagt en plan der kan holde og ikke lave de her hovsaløsninger og så er det da

underligt at man har lavet det ene tiltag efter det

andet uden at tænke ordentligt igennem hvad det her egentlig fører med sig jeg synes der er grund til kritik og det er den jeg rejser i dag og så håber jeg

planlægningsarbejde i gang som kan

det faktum at det ser ud til at ordningerne løber løbsk endnu en gang med endnu et stort hul i statskassen

langsigtede men også den kortsigtede løsning lige her og nu hvordan kan det være at socialdemokratiet ikke ønsker den

ikke kan være en del af det

man bruger alternativ energi som vi i hvert fald ønsker skal fremmes derfor siger vi nu stop nu må vi have

med tilbagevirkende kraft det er jo en lovgivning som

en lovgivning som blev varskoet allerede før sommerferien så jeg kan ikke helt se at

hastelovgivning og at det er med tilbagevirkende kraft

sådan set meget op ad mine kollegaer fra dansk folkepartis

det lidt pudsige i at den økonomiske ansvarlighed

kan handle på samme måde og ikke får de samme vilkår som dem man havde investeret under så synes vi

altså jeg synes ikke at det har noget med hastelovgivning eller lovgivning med tilbagevirkende kraft

vi efterlyser stærkt en langsigtet planlægning på solcelleområdet så både dem der fremstiller solceller dem der installerer dem

det der bliver sagt og det der bliver vedtaget herindefra

i dansk folkepartis indstilling til lovforslaget her vi betragter det som et indgreb over for en forældet solcelleordning

højde for den teknologiske udvikling der sker på området dermed dermed bliver

tilsvarende et et hul i statskassen det er der så

lovforslaget her men jeg vil også sige som

efterlyser en langsigtet løsning hvor den måde som solceller

er på en måde hvor støtten aftrappes i takt med den teknologiske udvikling

i det øjeblik at solcellerne kan køre på markedsvilkår

en ordning med den mekanisme ja så vil vi være fri for at lave den slags indgreb som vi har haft adskillige af gennem de sidste fire fem år

er der blevet svaret bekræftende på derfor synes jeg det er lidt mærkeligt at vi skal behandle et lovforslag som

været en anden løsning end den som ligger i det her lovforslag

jo desværre er en del partier i folketinget som ikke

at finde en løsning på problematikken her må

ikke bare sidde overhørig

gribe ind over for og derved tror

vokser vildt frem mod to tusind og tredive

de ting der er kommet frem i udvalgsbehandlingen

ligger på nuværende tidspunkt er der ikke noget der indikerer at det her eksploderer så vi kunne faktisk stille og roligt have taget et par møder i energiforligskredsen og forsøgt at komme frem til en ordning som

tilsluttet sig kan ordføreren ikke se at det her altså ikke

pengekassen og det er så det der bliver gjort

det min gode kollega har lagt op til er at man indkalder forligskredsen

man kan finde ud af at få orden i sagerne for jeg tror at at ordføreren må være enig med mig i at usikkerhed

sker med bilbranchen når man laver

selv om findes på almene boliger og

usikkerhed altså at

dansk folkeparti ser det her lovforslag som en del af den langsigtede løsning

jo kort svare nej til jeg

på en udfordring der er i den nuværende model

ser vi gerne at den model

langsigtet løsning hvor man aftrapper

og derfor vil bidrage til den der langsigtede løsning som ordføreren står og siger er vigtig

hvorfor

regeringen og dansk folkeparti lægger for dagen ved at vedtage det her

fundet nogle gode løsninger dér

de ting man fik oplyst var rigtige og

ud fra at man er nødt til at lave om på de her regler af hensyn til til eus muligheder for at tillade nationale støttesystemer og det er ikke rigtigt

om ikke eus de minimis

regler kunne være en mulighed for at sikre at der kunne være en begrænset national støtte til solceller og så får man et afvisende svar så må man spørge igen og henvise til konkrete erfaringer fra frankrig og derefter får man så

sige at hele lovforslaget

på en forkert præmis hvis det er sådan at man vil lave om på det her fordi man har nogle krav i eu om hvad man ikke kan nationalt

er dybt angribeligt at man misbruger den slags oplysninger til at fremme et lovforslag som laver indgreb over for solcelleudbygningen

spørgsmålet om hvilke anlæg dette lovforslag vedrører ja hvad sagde ministeren under førstebehandlingen han sagde som følge af eu reglerne om statsstøtte bevirker lovforslaget at en række eksisterende anlæg vil skulle gå fra timebaseret nettoafregning til øjebliksafregning af elafgiften det er kun muligt at undtage de små

at fastholde på timebaseret nettoafregning og først lader overgå til øjebliksafregning

og to og tredive

ind til om det virkelig var sådan at der var de her måske femogfirstusind anlæg i husholdningerne som ikke fik forringet deres vilkår før

to og tredive

set i første omgang således vil eksisterende ve anlæg i husholdninger på højst seks

per husholdning som er omfattet af den gældende timebaserede afgiftsfritagelse fortsat kunne omfattes heraf frem til og med november

så begynder der at komme nogle skriverier i jyllands posten som indikerer at der har været en anden plan det spørger vi jo så ind til

var vidende om at energinetdk

lave om på reglerne for de mindre anlæg i husholdningerne og det

vi så fået et svar i går

set bekræfter at ministeren da han svarede på spørgsmål tre godt var bekendt med at energinetdk

ved at ændre reglerne for de her godt firstusind anlæg

i de private husholdninger jeg kunne godt tænke mig

ministeren hvornår ministeren har været klar over

så havde det altså været mest ærligt at sige det

at der altså er godt firstusind anlæg som ikke bliver berørt af lovforslaget

relevant oplysning at få frem på det tidspunkt

jeg synes der er alt for meget i de

her solcellesager der indikerer at det er finansministeriet som

styre al energipolitik i danmark

at det når det drejer sig om national støtte til biogas

tres million kroner om året så er det noget hvor der skal hives i håndbremsen

hadefuldhed over for for solcelleanlæg kan

om at markedskræfterne klarer tingene bedst vi har en forsyningssikkerhed

vi skal opretholde i danmark vi vil have strøm døgnet rundt alle dage

kigger vi ind i fremtiden og lytter til

det vil være smart når vi har så meget vindmøllestrøm at der kommer tyve procent el fra solceller ind i det optimale energimiks og så skal vi have lidt lagerkapacitet

vi sikre os at der ikke er overskud af strøm i ret meget tid

og så ligger vi og fedter rundt ved to en halv

lave alle mulige indgreb for at holde udbygningen nede det er fuldstændig vanvittigt

set sige tak til de aktører der gerne vil stille

synes det er dybt angribeligt at vi her har en sag

været intentioner om at solceller også kunne stilles

almene boligorganisationers

kunne eje et solcelleanlæg og ministeren har været ude at lufte at nu var der lige en løsning

man var klar til at gennemføre den

set fuldstændig underminerer det man i forvejen har aftalt og drøftet igennem flere år

ministre inde over man har ikke formået at løse det og komme frem til en eller anden løsning

forrykt vi bør da tage en proces hvor vi spiller med de aktører der er

gang underminerer tilliden til

man så ja så går man vel efter at få stillet nogle solceller op

vælger at det er batteriløsninger som man kombinerer med solceller

og det er jo en rigtig dårlig løsning

ud af hvad niveauet kan være ved større anlæg og man kommer frem til et exceptionelt lavt støttebeløb på tretten øre per kilowatt

indikerer at vi skulle justere på nogle priser det kunne vi gøre i energiforligskredsen

vi oplever hele tiden jeg synes det er dødærgerligt at vi skal anden og tredjebehandle det her lovforslag nu

taget den seriøst i energiforligskredsen og fundet en løsning

kunne sikre at der fortsat sker en solcelleudbygning i danmark men det her er så drevet af finansministeriet og jeg ville egentlig ønske at det ministerium blev flyttet ud helst til ringkøbing længst muligt ud

kan genere færrest mulige danskere

politisk vilje om at man skal støtte nogle landmænd i

man benhård så vil finansministeriet have løsninger

man kan sove roligt selv om solen står op i morgen

set ved at der ikke kommer ekstraudgifter jeg synes det er en

forhånd ved hvad udgiften præcis bliver og så længe vi ikke er kommet op på de tyve procent solcellestrøm i vores elforsyning synes jeg virkelig at vi skulle spille med de aktører som ønsker at stille solceller

det er ikke det man opnår med det lovforslag vi har her

vores aftale i energiforligskredsen vi har en aftale dér om

ordføreren ikke enig i at vi forventer at opnå de her ni hundrede og atten

til det fremadrettede hvor vi i øjeblikket i energiforligskredsen er i færd med at forhandle langsigtede

rammevilkår for sol

da vi havde førstebehandlingen og jeg anerkender

og tyve og det er jo ikke særlig langsigtet jeg ved ikke hvor meget vi skal afsløre her om forhandlinger i energiforligskredsen men hvis jeg skulle lufte en kritik af det

synes jeg at det her med teknologineutrale udbud ikke er løsningen

understøtte en vedvarende energiudbygning som gerne skal sikre en forsyningssikkerhed og også gerne gøre det er billigst muligt og når vi har det her sigte med at vi

sol i i vores elforsyning

sådan set vigtigt at vi får fremmet solen

man kan ikke forvente at der er firmaer derude der kan sætte solceller op og have de gode løsninger hvis det er sådan at

de dør her de næste år fordi landvind udkonkurrerer

den kreds som løber fra nogen

gerne vil være i opposition til regeringen men i al respekt vi blev netop varskoet om at prognoserne sagde at vi ville nå vores mål hvorfor det kun var rettidig omhu at varsko det allerede før sommerferien hvorfor vi så gjorde dette men

den øgede udgift til biogasudbygningen

vi kan godt diskutere om det er sol eller vind

stiger lidt og der måske var udsigt til at kunne justere på det så vi kunne få mere for pengene

skaber et incitament til at folk vil gå hjem og overveje at investere i batteriløsninger det kan både

virksomheder og private der går hjem og

på flere konferencer hvor ordførerne her i salen

til stede set aalborg universitets

danmark og der er batterilagring

med at den er ti procent eller tyve procent dyrere den er en faktor

energilagringsløsninger der findes derfor

skabe en samfundsmæssig

et incitament til en masse fejlinvesteringer der gør at vi får små energiøer rundtomkring i landet

gør at vi kan fokusere på at lave effektive og billige energilagringsløsninger

i elnettet gasnettet eller

på men den her løsning er i hvert fald den dyreste og

der findes jo oplagte løsninger der

sælges til nettet nettet som en slags

godtgørelse for de investeringer

for at kunne modtage og lagre den

jeg håber da at det er den type løsninger man kigger på i forligskredsen vi er de eneste

jeg tænker hvorfor vente med det hvorfor ikke gå direkte til

men som gør at folk kan vælge et anlæg installere det

for den der står på talerstolen